medlemmer af folketinget steen gade

pia olsen dyhr trine mach

meddelt mig at de ønsker at tage forespørgsel til udenrigsministeren og handels og udviklingsministeren om anden del af

skal derfor alene tage stilling til fremme af forespørgsel nummer f syvende hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

vi skal have samtalerne til at dæmpe sig

i salen for nu går vi til

jeg skal bede om lidt mere ro i salen

ja man vil jo nødig virke bøs

foreninger og almennyttige boligselskaber med lån til investeringer i foranstaltninger som fører til energibesparelser og bedre udnyttelse af vores ressourcer fonden etableres med en egenkapital på op til to hundrede million kroner

så det er altså ikke småpenge vi taler om på skatteborgernes vegne den her egenkapital

opbygges over en årrække

er at yde lån til projekter som ikke ville være blevet igangsat uden den finansiering som kan være med til at fremrykke projekterne og det er noget vi i

tres procent af projektomkostningerne resten af finansieringen skal så stilles af virksomheden den private organisation eller låntageren generelt det skal bemærkes at

danmarks grønne investeringsfond åbner op for at der også kan gives støtte til såkaldte

organisationen den private den offentlige eller andet

danmarks grønne investeringsfond placeres som en selvstændig enhed under erhvervs og vækstministeriet og formanden for bestyrelsen refererer til ministeren det er også ministeren

formanden for bestyrelsen og selve bestyrelsen som

lovforslaget tæller seks medlemmer mit parti venstre er tilhængere af investeringer i grøn omstilling og initiativer

anvendelse af vores ressourcer og har potentiale til at skabe arbejdspladser

der vil gøre en forskel for miljøet og den grønne omstilling

et paradeforslag baseret på enhedslistens præmisser om at vi bruger skatteborgernes surt opsparede penge

at finansiere projekter der ikke kan betale sig i virkeligheden

med til at finansiere det til en markedsmæssig overpris

penge og det kan venstre naturligvis ikke være med til at støtte

enhedslisten og sf som støttepartier virkelig gøre en forskel

det ville give en fornuftig miljømæssig forbedring kontra den måde vi bruger vores grønne investeringsfond i det

er spild af skatteborgernes penge det er et blålys der ikke kommer til at gøre en reel

den aftale om et grønnere danmark som blev indgået mellem regeringen sf og enhedslisten i juni to tusind og fjorten socialdemokraterne er glade for initiativet fordi det bringer danmark

men det kræver også mange store og også nogle lidt mindre investeringer

med en egenkapital på op til to hundrede million kroner og en statsgaranteret låneramme på op til

løbet af de første tre år får fonden firs million kroner i egenkapital og to milliard kroner i statsgaranteret låneramme

og bygningsmasse og i vedvarende energi anlæg og i større ressourceeffektivitet i

vigtigt at understrege at fondens økonomi skal hvile i sig selv og at renterne på fondens udlån skal fastsættes i overensstemmelse

og kan ikke ændres af ministeren er således tale om et sundt armslængdeprincip mellem fonden og ministeren hvordan

vi skaber en uafhængig bestyrelse med op til seks medlemmer der udpeges af erhvervs og vækstministeren bestyrelsen skal både have viden om

er fondens forhold til andre finansieringsinstitutter

er det vigtigt at understrege at fonden ikke er ude på at underbyde eller skabe ulige konkurrence i andre finansieringskilder det er nemlig sådan at betalingen for for sidestillede eller efterstillede lån

skal modsvare risikoen i de enkelte projekter fonden skal bidrage til finansieringen af projekter som ellers ville have vanskeligt ved at opnå finansiering eller som ligger uden for de typiske finansieringskilders

og medfinansieringen fra fonden vil så muliggøre en samlet finansieringsløsning

fonden skal også yde efterstillede lån og lån med en lidt længere løbetid end tilfældet ville have været uden den statsgaranterede låneramme og således vil målet ikke være at underbyde eksisterende finansieringskilder men at yde finansiering til projekter som ellers ikke være blevet igangsat eller som eller som nu kan blive fremskyndet væsentligt som følge af finansieringen fra fonden

investeringsfond giver vi mulighed for at virksomheder fonde foreninger almene

får mulighed for at finansiere grønne investeringer som er fornuftige men som det hidtil har været svært at finde

jo er faldende over årene her

under tusind mennesker som kommer i arbejde ved den og det er vel at mærke nogle dyre jobs det er jo sådan at det er skatteborgerne der finansierer

sige at boligjobordningen har den naturlige udløbsdato som vi

tidligere har sat i forhold til hvad omkostningerne ville være i forhold til andre

lån til investeringer der fremmer en grøn omstilling i danmark

er vi også positivt indstillet over for at man har fokus på en kontinuerlig

tilgang til at det med at investere i grøn omstilling

faktisk er sund fornuft

for kunstig økonomisk stimulering

det som vi blandt andet har set med hensyn til pso afgiftens himmelflugt og andre genvordigheder som

hvis man har for øje at man ønsker den her grønne omstilling og det ønsker vi selvfølgelig også men der er en række synes jeg meget grundlæggende

som venstres ordfører men vi deler sådan set venstres bekymringer

projekter man vil kunne opnå lån til

jo klart står præciseret i lovforslaget at det skal være projekter som ikke ville være

det samme som at sige at det er til projekter som ikke ville få

ind til sin virksomheds

investere i den her omlægning for

energiudgifter mindre det betyder jo også at der er en større risiko og jeg har også bidt mærke i at der står i lovforslaget at man at man lægger op til at der kan

til tredive års løbetid det vi typisk har set andre steder steder hvor man har

at man måske kan få sin investerede kapital tjent ind i

periode end tredive år vi synes

at man lægger op til at hele tres procent

grønne investeringsfond det er en ret stor procentsats

konkurrerer om at låne penge ud

her kan lånes penge til nogle projekter som

hos private banker eller kreditvirksomheder

her er jo tale om skatteydernes midler og her

statsgaranti forbundet med de her

vi vil ikke afvise at vi kan støtte forslaget men det må altså komme an på om der kommer nogle ændringer

har talt om jeg synes stadig væk det er alt for stort at man kan få op til tres procent af sin finansiering igennem og jeg synes også

op til tredive år jeg synes altså at hvis regeringen ønsker et

vi ikke støtte lovforslaget men men vi er jo altid åbne for forhandlinger det vil vi også være i den her sag og vi ser frem til udvalgets yderligere behandling af

og over tid hvile i sig selv der er i dag grønne projekter der ikke bliver gennemført ikke mindst på grund af manglende investering det er så vores forventning at fonden kan bidrage med at lukke et hul i kapitalmarkedet for grønne projekter og dermed bidrage til formålet om en grøn omstilling

også en god ting samlet set kan radikale venstre støtte

et af de steder hvor vi faktisk mangler en indsats det

et af de steder hvor vi hvor vi er bagefter

gå til ressourceeffektivitet det er også et sted hvor vi

oplagte områder hvor

i gang det er også områder som er karakteriseret ved

lån det kan der være rigtig mange grunde til at man har

vanskeligheder ved alle nye

at få lån men de der så også har grønne

en lille smule fornyende eller lige gør det på en lidt anden måde

kan have endnu vanskeligere ved det jeg håber at fonden her kan udvikle sig

blive sådan en fond der kan gøre det med de bevillinger vi har sat af i fjorten femten million

i to tusind og seksten jeg vil så sige

og symbolpolitik betyder jo at det er sådan noget uden indhold

hvis det er symbolpolitik kan det ikke være rasende dyrt for skatteyderne og hvis det er rasende dyrt for skatteyderne

næppe symbolpolitik så det hænger jo ikke sammen

som som gør andet end at den stiller

og hele konstruktionen er lavet sådan at den skal hvile i sig selv og det er jo fordi de initiativer der skal gives gives lånemuligheder

have et sted det er lettere at komme

det øvrige kapitalmarked som det ser ud i dag

med de bemærkninger støtter sf

nogle år siden var det sådan en god borgerlig pointe at man ikke skulle efterlade regningen i børneværelset det synes jeg jo er meget rigtigt men det gælder vel ikke mindst når det handler om miljøregningen

være ganske meget sværere at rette op på end en regning som udelukkende er økonomisk

et par hundrede år med meget voldsomt ressourceforbrug meget voldsom forurening står over for at skabe en fremtid hvor vi i stand til at reducere vores ressourceforbrug og reducere vores forurening samtidig med at vi skaber arbejdspladser og skaber mulighed for udvikling

den udfordring vi står over for og som vi så forsøger at løfte gennem en lang række konkrete initiativer

der som et supplement til de markedskræfter som orienterer sig efter at tjene så mange penge så hurtigt som muligt er brug for noget andet mere og bedre nemlig en lånemekanisme som låner penge ud ikke med det formål at det skal koste staten penge

de kan blive gennemført det handler om at fremme den grønne omstilling af samfundet i form af energibesparelser og vedvarende energi anlæg så handler det også om det som hedder større ressourceudnyttelse og som jo blandt

sætte skub på en udvikling som gør at vi kan få det man

med et lidt teknisk udtryk kalder cirkulær økonomi altså at vi sikrer os at det som vi i gamle dage troede var affald fremover er en ny ressource og at vi producerer på en

måde at vi sikrer os at det vi producerer kan genanvendes uden at ressourcerne går til spilde og uden at man hele tiden skal bruge nye ressourcer det at sikre investering i

at vi går ind med direkte støtteordninger det har enhedslisten også i et par tilfælde etableret sammen med den nuværende regering og så handler det om at skabe nogle muligheder for at forskellige aktører på det her område hvad enten det nu er private virksomheder foreninger almene boligorganisationer osv får en mulighed for at komme i gang

med fonden er jo så at initiativer der ellers ikke

bliver taget hvis de har en miljømæssig fornuftig effekt og hvis de i øvrigt vurderes

at hænge økonomisk sammen det er så det som venstre og måske også dansk folkeparti er imod

eneste initiativ som ikke kan finansieres af de almindelige finansieringsinstitutter

at der er rigtig mange gode og fornuftige projekter som vil lide skade og det forsøger vi altså

nogle tilfælde er der tale om

de energibesparelsesprojekter der kan gennemføres ved

den her fond næste år og næste år igen vil nok blive gennemført om ti femten tyve år i stedet for og så er det vel lige så godt og måske endda blevet lidt billigere

bare nødt til at sige at hvis man tager de rapporter som fn netop har offentliggjort omkring klimaudfordring bare en lille smule

klar over at beslutningerne og investeringerne skal ske nu og i de kommende fem ti år hvis vi skal have en lille mulighed for at begrænse de

vi jo i mange år sådan lidt spøgende sagde at de nok kun ville være til fordel for danmark

der er rigtig mange i vendsyssel der inden for den sidste måneds tid har revideret den opfattelse af at klimaforandringerne bare er til glæde og gavn for danskerne så det her handler altså om at udvise rettidig omhu træffe beslutning om at vi påtager os et ansvar også for de livsbetingelser

og satser på at understøtte den udvikling

blandt heldigvis flere eksempler på at der stadig er en lille smule forskel

batterier til en elbil men uanset hvordan man definerer den såkaldte grønne sektor tror jeg ikke at man kan finde nogen branche

større offentlige støtteordninger og hjælpeforanstaltninger end den såkaldte grønne sektor

tvivl om at der er tale om velmenende ordninger

kan også sagtens forstå det fornuftige i at vi bliver flere der sparer på energien osv

skal også love for der er mange

sige skal stoppe på et eller andet tidspunkt

ikke skal forværre forvridningerne i den samlede økonomi vi ved at hvis man giver

bedre statsstøttede vilkår til andre så går det ud over produktiviteten produktiviteten i den grønne sektor er jo klart lavere end i den øvrige

på grund af det mindre konkurrencepres sådan er logikken naturligvis vi ser meget hellere at alle virksomheder får bedre vilkår

lavere skatter og afgifter vi er bange for at vi med lovforslaget her ikke får den mest omkostningseffektive

formentlig i øjeblikket være ved at købe en bunke

så så

har beregnet det har vi jo allerede hørt her i eftermiddag at reduktionen vil svare til svimlende tredivetusind kroner

selv om der selvfølgelig kan komme nogle positive sideeffekter

det jo himmelråbende dyrt ikke mindst

af de andre tilskud i form af pso afgifter hvor nogle teknologier får uforholdsmæssig gode vilkår især hvis man kan definere dem som grønne og disse gode vilkår

mange arbejdspladser genereret meget innovation og viden

spredt sig som ringe i vandet så den grønne industri er til gavn for det danske samfund men når man laver en sådan

sf og enhedslisten

gjort tidligere at fonden skal yde lån til projekter som ikke ville være blevet igangsat uden finansieringen

det virker ikke særlig markedsøkonomisk og det virker i hvert fald ikke som en sund forretning hverken for dem som etablerer

projekterne eller for dem som spytter penge i projekterne derfor skal vi også have

dialog

form af spørgsmål hvor vi for det første får kigget på hvad det er for nogle projekter man har tænkt sig at

at viden og innovation

er et marked hvor man må mødes hvis man har nogle fornuftige projekter så kan det være at der er

der investerer i en det kan være det er en bank et realkreditinstitut det kan sågar være dansk vækstkapital som hører under erhvervs og vækstministeriet det kan være vækstfonden det kan være i alle mulige andre forskellige

vil være til gavn for investeringerne

og heller ikke i den grønne industri for de kan jo sagtens rammes inden for de eksisterende fora den eksisterende konstruktion så vi er skeptiske over for forslaget ikke sådan af ideologiske grunde

gerne investere i grønne virksomheder og synes også det er okay at staten går med ind i nogle konstruktioner med en paraplyvirksomhed

eksplicit skriver at man vil støtte projekter

eller ej jeg mener at

ordfører havde en række betragtninger og stillede sig også konstruktivt til rådighed for at vi kan drøfte forslaget videre i udvalget vil jeg meget meget gerne

at man går ind og støtter projekter som ellers ikke ville blive til noget

det uansvarlige i det der synes jeg måske at

anderledes positiv vinkel hvis nu

virksomhederne til at vækste fordi der har været knaphed på risikovillig kapital og jeg vil egentlig bare se det her som et sted hvor man går ind og tilvejebringer risikovillig kapital

jo så fondens formål men alt andet lige er

med til at hjælpe i forhold til at løsne op for kreditsituationen derude

og som forudsætter at

faktisk tænkt mig at den her fond skal hvile i sig selv så man

det ville være den rigtige måde at regne på frem for den meget besynderlige måde som dansk industri har stillet

ikke helt eksempelvis dansk industri og andre og nu har jeg så lagt

energibesparelser det vil sige investeringer der fører til lavere forbrug af el gas og brændsel i virksomhedernes produktionsapparat det må man sige

rigtig godt for virksomhederne det er vedvarende energianlæg

som vi i forvejen har stor glæde og gavn af

det er større ressourceeffektivitet investeringer i mere effektiv brug af materialer og råstoffer i produktionen øget genanvendelse og bedre affaldshåndtering

lang række kerneopgaver i danske virksomheder som man tumler med i dag

finde finansiering til derfor er der faktisk en hel del firmaer

en ny mulighed for at man kan få finansieret noget af det som man har stået og efterstræbt i lang tid

som som der her er åbnet op for

bare lige

per clausens fine indlæg sige at

drive en bevidst udvikling frem men en bevidst udvikling som også har et politisk formål nemlig at sørge for at

ene jammerkommode efter den anden

de steder hvor danmark tjener allerflest penge hjem i øjeblikket fordi vi i sin tid med nogle fremsynede menneskers hjælp sørgede for at investere i

for at vi i det hele taget fik orden på vores energidistribution det betød og det betyder i dag at vi er ude i verden og sælge vores produkter fordi vi har de fremskridt derfor er det at tage politisk initiativ

at vi kan samarbejde med erhvervslivet faktisk en

drivhusgasemissioner som er gennemført i europa parlamentets og rådets forordning den sekstende april

som skal imødekomme at vi i

og tyve kan gennemføre en international aftale om fælles foranstaltninger i forbindelse med emissioner fra den internationale luftfart venstre støtter det fremsatte lovforslag og de ændringsforslag ministeriet foreslår

jævnfør de vedhæftede bemærkninger i høringssvarene

vi jo alle sammen i større eller mindre grad benytter os af kommer med i et kvotehandelssystem

har været en del kritik af eus fremfærd hvor vi har sagt at man skal være omfattet af kvotesektoren når man flyver og der har været kritik fra andre landes

at det var strengt at vi pålagde de her

og eøs landene en en afgift eller

på de øvrige lande og sige hvis i mener noget med jeres kritik og siger at det er fordi vi skal gøre det globalt så må i jo også handle så må i også vise os at i gerne vil lave en

i to tusind og seksten når det her skal evalueres

så har vi det argument over for de andre at hvis ikke de har rubbet neglene og faktisk

vi bliver nødt til at få flytrafikken ind i et kvotesystem jeg tror vi bliver nødt til at sørge for at flytrafikken ikke er

der har været rigtig meget snak på internationalt plan om at man gerne ville lave en global aftale

også vi har brug for at der kommer noget handling bag ordene og jeg synes det her er en imødekommelse fra eus

jeg håber selvfølgelig også at vi fra dansk side vil presse på i to tusind og seksten hvis der ikke i gåseøjne er sket noget

ligger der nogle små ændringer for nogle mindre aktører

bureaukrati væk uden at det kommer til

dansk lov til den retstilstand som allerede er gældende

bare fordi der står eu direktiv eller ændringsforordning på et lovforslag

lovforslaget og tager stilling til det og og ser på om det materielle indhold er godt eller skidt og derefter

om vi stemmer ja eller nej i det konkrete tilfælde handler det om to ændringer af

flyvninger ind og ud ad eøs området det vil sige næsten det samme som eu

et sted uden for dette område skal være fritaget

det er alt andet lige en forbedring og jeg vil da godt sige med det samme at dansk folkeparti

på produktion og på økonomisk aktivitet

virksomheder i eus lande alt andet lige bliver stillet ringere i konkurrencen

at der er nogle der bliver fritaget i hvert fald for en periode indtil man finder et et system

virker internationalt og globalt og dermed stiller alle luftfartsselskaber lige det vil være et fremskridt når man når frem til det

også bliver fritaget for kvotesystemet det handler om at man vil afbureaukratisere det vil sige at de allermindste virksomheder

kun er er sympatisk at man gør

en ændringsforordning fra

skal være der indtil man på globalt plan

vedtaget noget regulering af luftfartens

indeholder lovforslaget hjemmel til at nye regler kan flyttes til en bekendtgørelse

det her område ændrer sig i eu direktiverne radikale venstre kan støtte

sådan i dag at flytrafik og skibstrafik er de eneste

det er jo jo absurd på begge områder men det er rivende absurd

beskatter biltransport

men vi sætter os i et eller andet fly og flyver rigtig langt væk og

eu kan man sige var nødt til at beslutte

så den her udsættelse som jo ligger forud for vores

nærmest tværtimod men nu har vi

udsættelse og så er jeg enig med

fokusere på at man i icao forhandler så stærkt som man overhovedet kan fra eus side for at få de øvrige lande med på at også flytrafikken skal være med til at betale

snakke storaftale i paris i femten så skulle vi altså rigtig gerne

og også skibstrafik med men i den her omgang flytrafik

ved at ministeren udsender en bekendtgørelse og så bliver vi fri for at behandle det her i folketinget jeg vil gerne sige at det er vi fra enhedslistens side imod

godt kunne trænge til lidt synliggørelse

kan sådan en behandling som den her jo trods alt føre til og så kan det jo også betyde at vi

bliver konfronteret med hvad vi gjorde eller ikke gjorde

kom igennem systemet i det her tilfælde er der jo faktisk tale om en forordning som i flere omgange

det her kvotesystem overhovedet er noget der virker indtil nu er der ikke ret meget dokumentation for det alligevel har vi støttet at flytrafikken

at man lavede den her udsættelse

anden snedig og genial taktik eller strategi bag det her men det var det der skete

kan man godt håbe på at det så fører til en international aftale som kan begrænse væksten i flytrafikken så vi kan få løst nogle klima og miljøudfordringer men optimist er

men når enhedslisten stemmer imod det her lovforslag

vi besluttet at fremover klares den slags bekendtgørelser fra ministerens side

helt utydeligt for befolkningen hvordan eu forordninger sætter sig igennem og det ser vi ingen grund

tekniske bestemmelser finder vi også det er rimeligt at der således bliver tale om en rammelov

detaljerne reguleres i form af bekendtgørelser vel at mærke ud fra en antagelse om at større og mere substantielle initiativer fortsat kan drøftes politisk som i så mange andre eu relaterede sager er det vigtigt for os

om det her på samme måde som med skibstrafik det skal så foregå i imo det venter vi også på

ud over konkurrenceevnen der hvor det gælder men ikke der hvor det ikke gælder og så vil aktiviteten jo flytte derud og så kan man snyde med tingene her er der aftalt et regelsæt der er nu nogle ting

men stadig væk under den forudsætning

undtagelsen gælder fra to tusind og tretten til og med to tusind og seksten

fremskridt i forhandlingerne om en international aftale under den internationale luftfartsorganisation

international aftale forventes at indeholde et fælles globalt markedsbaseret virkemiddel til reduktion af

tale om en ændring af gennemførselsmetoden idet en del regler flyttes til en bekendtgørelse de hovedelementer

gældende co da reglerne tit ændrer sig

endelig foreslås det på baggrund af de foreløbige administrative erfaringer

jeg ser frem til at fortsætte drøftelserne om lovforslagets enkeltelementer i klima energi

del af lovforslaget er en opfølgning på dele af aftaler om vækstpakken fra to tusind og fjorten som regeringen dansk folkeparti socialistisk folkeparti enhedslisten og venstre indgik det betyder at vi gennemfører de dele af aftalen der omhandler den generelle erhvervsrettede lempelse af betalingen til pso for elektricitet afskaffelse af tilskudsordningen for ikkekvoteomfattet elproduktion og afskaffelse af

det glæder venstre

denne dagsorden som vi længe har forsøgt at italesætte over for regeringen nu vinder gehør det er altafgørende for de danske virksomheders konkurrenceevne at vi sikrer en lempelse af den samlede pso byrde som en del af udmøntningen af lov om naturgasforsyning afskaffes pso betaling for gas også med dette lovforslag indføres det derudover at iblandingsprocenten for biobrændstoffer kan fraviges således at de virksomheder der er omfattet af biobrændstofloven får mulighed for at fravige

med op til et halvt procentpoint mod at afvigelsen udlignes i det efterfølgende kalenderår endelig betyder lovforslaget at slutkunder for el gas varmt vand varme og køling

ret til at få en faktura baseret på det

forudsat i energiforliget og derfor

vi syntes vi gerne ville give dem en håndsrækning i den sammenhæng er det

vigtigt at man også målretter det så meget som muligt og derfor er det med den her kan man sige generelle lettelse

samtidig sikret at det går til de virksomheder som er på et marked hvor de konkurrerer og ikke til husholdningerne fordi

effekt desuden er der jo afskaffelse af psoen for gas

via finansloven kan man sige

men vi nedsætter psoen for at hjælpe virksomhederne i den her sammenhæng og så finder vi pengene et andet sted ligeledes er der den afskaffelse som også er blevet nævnt af tilskudsordningen til

som jo i virkeligheden er blevet en lille smule omsonst fordi den er opstået med udgangspunkt i at der var nogle elproducenter inden for kvotesektoren som fik tildelt gratis kvoter det gør de jo ikke længere og så er der i den forstand ikke nogen grund til at kompensere folk som er uden

får gratis kvoter det er en lille smule teknisk men generelt set er der bred politisk enighed om det her fordi det flytter

allerede er blevet sagt nogle gange vores erhvervsliv i den rigtige retning i forhold til at være konkurrencedygtige samtidig med at det jo beskytter det pso system

det system vi har for at støtte den grønne omstilling herhjemme som vi også

mere end forudsat da vi indgik energiaftalen tilbage i to tusind og tolv og derfor var

konkurrenceevne over for udlandet potentielt kunne det også føre til tab af arbejdspladser i danmark hvis vi fastholdt så høj en pso

derfor er vi også glade for

vi mener det er et rigtig godt skridt i den rigtige retning og det glæder os at regeringen har været lydhør selv om det tog noget tid at råbe den op

lovforslaget indeholder også et par ændringer som ligger uden for aftalen men som også er

der ses lidt mere lempeligt på hvordan ordningen for

motorkøretøjers brændstof skal administreres det er jo sådan at der er et krav om at der skal indblandes

motorbrændstof og det kan fremover

administreres mere mere fleksibelt sådan at man ikke behøver at overholde kravet til punkt og prikke det ene år hvis blot man kompenserer tilsvarende det efterfølgende år det er godt for oliebranchen og derfor kan vi også støtte at det element er med så samlet set

er det et godt lovforslag det er en god aftale

styrker dansk erhvervsliv og gerne skulle gøre at vi kan bevare flere arbejdspladser her i landet så derfor

at der skal gøres noget for at holde produktion i danmark for uden produktion forsvinder alt det andet også det har vi set siden finanskrisen regeringen har på den baggrund lavet to vækstplaner samt reformer af alt lige fra arbejdsmarkedet til erhvervsuddannelserne og i sommer valgte vi at spille ud med at lette den såkaldte pso afgift som er en byrde for rigtig mange energitunge virksomheder

og det uden at det går ud over vores grønne ambitioner som stadig er intakte venstre dansk folkeparti socialistisk folkeparti og enhedslisten kom med i aftalen og det vil jeg gerne takke for jeg takker for det samarbejde som vi har

en del af den aftale vi lavede i sommer for at lette pso afgiften afskaffes det der hedder tilskudsordningen til ikkekvoteomfattet elproduktion

hvilket er en del af aftalen fra i sommer det betyder lavere elpriser for dem der laver el

ikke er en del af vækstaftalen fra i sommer blandt andet er det sådan i dag at når der skal iblandes biobrændstof i benzinen bliver det opgjort per år om der har været det

biobrændstof der skal være og nu får man altså lov til med

kigge over flere år om der har været det biobrændstof i der skal være det gør det nemmere for virksomhederne at overholde loven og dermed bliver benzin og diesel billigere end det ellers ville

der bliver også implementeret en del eu ret med

og så udvider man klageadgangene for forbrugerne

så det må den radikale ordfører

virksomheder der laver platforme til

ved man at selve fabriksarealet faktisk ligner et skibsværft så

den rigtige produktion og den rigtige retning nå

hvis man nu skal være ærlig og kalde en spade for en spade

som vi indgik for et par år siden og som

er blevet fastholdt det er senest

er lavet så på den måde har vi været med til at lette erhvervslivets omkostninger

det her instrument som er i det her lovforslag om

svækket vores klimaindsats

at mit parti lægger vægt på og også afgørende vægt på

i den finanslov som som vi kan aftale

at vi har svækket klimaindsatsen i forhold til det vi ellers

energieffektiviseringsdelen

som er implementeringen af eus

kigge lidt på om det ikke er forkert at vi ikke går helt ud til den enkelte forbruger hele ideen er jo at den enkelte forbruger

vi ikke er nok jeg har faktisk i mange år kæmpet for at man

også er på plads til det og at det ikke er

væsentlig omkostning i hvert fald ikke en omkostning der er større end den potentielle mulighed for at tjene penge

det sigte i hvert fald at få en beslutning

går direkte ud til den enkelte forbruger så man kan aflæse

elforbrug direkte ligegyldigt hvor man bor

føre til af øget beskæftigelse og økonomisk udvikling i vores land men sådan er det jo når

skal laves vækstpakker som involverer højrefløjen

en forståelse med regeringen om at hvis det var sådan at man

har vi også ordnet

det er lidt irriterende at vi skal bruge tid på at forhandle med regeringen om at

op på skader som man påfører sig selv

med regeringen så det tager vi på os det var det energi og klimamæssige element i

var at sikre os at det her ikke betød at almindelige mennesker kom til at betale mere fordi erhvervslivet skulle friholdes for nogle udgifter

samtidig med undgås at disse milliardbeløb i lettelser

væltet over på almindelige mennesker som udgifter nu var det bare så heldigt at regeringen året før havde indgået en anden vækstaftale med højrefløjen i dansk politik

op til vores energiambitioner

det dumt at vi faktisk har bragt situation at muligheden for

vindel i varmesektoren i

bliver forringet med det her og det er lidt underligt

være en god idé i større udstrækning

alligevel vedtager vi så i enighed at gøre det sværere og værre og det er jo gennemført dumt men

en af de risici der opstår når man indgår meget brede forlig om meget komplicerede og indviklede ting og i stor udstrækning overlader det til

man reelt må sige også det

går det jo helt galt men

er alligevel en reparation pointen for os

det her lovforslag det indeholder stort set stort set ikke noget der peger i den rigtige retning men det er lykkedes os at fastholde et energiforlig med et højt ambitionsniveau

lykkedes os at sikre en fornuftigt økonomisk balance

at lave aftaler med venstre konservative og dansk folkeparti som

virksomhederne som vi nu behandler her i dag er jo en del af vækstpakken som vi har hørt det gør vi så også for at få beskæftigelse og det er ikke første gang vi gør det her for at få flere

som i energiforliget og når man nu sætter dem ned igen

vi hørte også fra den tidligere energiminister

energiforliget at godt nok var det dyrt men at han vidste det ville blive endnu dyrere hvis vi ikke gjorde noget primært fordi de fossile brændsler ville stige i pris

tredive procent på under et halvt år hvilket så får afsmittende virkning på elpriserne og dermed pso afgiften som tilsyneladende kun kender én vej og det er

med andre ord

gildet mens vindindustrien eller vindmølleopsætterne er det vel snarere scorer kassen fordi de er sikre på at få deres afregning uanset markedsprisen det er og bliver et usundt system så jeg synes vi skulle bruge anledningen eller tilståelsessagen som der i virkeligheden er tale om her

os selv skal vi virkelig blive ved med at støtte på den her måde

tredivete år at made en baby

altså ikke noget godt ud af at made en voksen som vi gør her i

skal vi støtte nye teknologier så lad os få dem på finansloven og lad os gøre det så det er ens for alle og så man tydeligt kan se at det indgår i en prioritering blandt andre goder pso afgiften koster jo helt reelt velfærd sådan som det foregår i dag

oppe på noget der ligner fyrre milliard

og tyve jeg gentager fyrre milliard

og tænk hvis vi så skal have fire gange så mange vindmøller

det kan man godt nok få nogle sygehuse og nogle børnehaver for men det her skal altså ikke

os i at glæde os over at

at venstre og regeringen med aftalepartier har kunnet tilslutte sig det

vil gerne være med til især at gøre noget for de meget konkurrenceudsatte erhverv dem der konkurrerer med udlandet hvor man ikke har en pso afgift på toppen af energiafgiften dem vil vi gerne kompensere

kunne vi se at omkostningen var steget

skabt de job og kunne sælge de varer og produkter ude i verden som var udgangspunktet for det forlig vi lavede så derfor hilser vi sådan set hele debatten og forhandlingen om sænkelsen

den støtter vi men når man finder pengene ved at hæve skatten et andet sted

er er det selvfølgelig fuldstændig umuligt for det konservative folkeparti at medvirke til det vi er et parti der i enhver sammenhæng arbejder på at sænke skatten sænke afgifter fjerne de stopklodser og barrierer der er for at vores danske virksomheder kan levere job kan sælge varer produkter og ydelser på markedet sådan at der kan ansættes flere sådan at virksomhederne tjener mere sådan at der er et større provenu til statskassen så vi kan bibeholde den velstand og det velfærdssamfund som vi

er det konservative folkeparti samlet set imod det her lovforslag selv om vi på det varmeste har anbefalet

og enhedslisten om vækstpakke to tusind og fjorten

vækstpakken indeholder en række initiativer der har til formål at nedbringe virksomhedernes pso udgifter frem mod

siden indgåelsen af energiaftalen i

tolv er elprisen faldet og elprisen er i dag betydelig lavere end forventet en lavere elpris medfører en højere pso udgift og den faldende elpris har derfor medført at udgifterne til pso er steget mere end det der var forventet ved indgåelsen af energiaftalen i to tusind og tolv pso udgifterne øger virksomhedernes omkostninger til el erhvervsrettede lempelser af pso vil derfor nedsætte prisen på el og det vil bidrage til at forbedre virksomhedernes rammevilkår

at forbedre virksomhedernes rammevilkår indeholder aftalen om vækstpakke to tusind og fjorten et punkt om lempelse af virksomhedernes pso udgifter

da lempelsen er generel vil der også blive lempet på pso udgifterne for husholdninger og erhverv der ikke anvender elektricitet proces men denne lempelse vil blive udlignet via en forhøjelse af energiafgifter

målrettes lempelsen af pso udgifterne til erhvervslivet for at understøtte initiativerne om en reduktion af elforbrugernes betaling til pso for elektricitet indeholder vækstpakke to tusind og fjorten også en aftale om at tilskudsordningen

ikkekvoteomfattet elproduktion også kaldet

ordningen finansieres i dag af pso midler og ophævelsen af ordningen vil derfor medføre en direkte reduktion af elforbrugernes betaling til pso for elektricitet

i forbindelse med energiaftalen

blev det aftalt at der skulle pålægges gasforbruget et pso gebyr dette pso gebyr skulle bidrage til at finansiere opgradering og behandling af biogas så gassen kan tilføres naturgasnettet eller et bygasnet i forbindelse med aftalen om vækstpakke to tusind og fjorten

udgifterne på gas ligeledes skal afskaffes så virksomhedernes produktionsomkostninger og forbrugernes energiudgifter for gas nedbringes derudover

ikke udspringer af aftalen om vækstpakke to tusind og fjorten blandt andet vedrører lovforslaget en ændring af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser der er kommet ny statsstøtteregler i eu og det er derfor nødvendigt at foretage en ændring så loven bringes i overensstemmelse med disse nye regler på området for biobrændstoffer er der behov for at ændre biobrændstofloven så

at overholde lovgivningen reduceres det kan være vanskeligt for virksomhederne at forudsige behovet for iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel hen over året for at sikre at loven overholdes er virksomhederne i dag nødt til at planlægge med at iblande et overskud af biobrændstof

vil kunne reducere virksomhedernes omkostninger til at iblande biobrændstoffer og dermed også

bilisterne hvis det bliver muligt for virksomhederne at overføre en underopfyldelse i et år

skal planlægge med at overopfylde iblandingskravet og denne mulighed skabes med dette lovforslag energieffektivitetsdirektivets artikler om at slutkunder til el gas varmt vand

det faktiske forbrug skal stadig implementeres i

i lov om fremme af besparelser i energiforbruget så jeg får bemyndigelse til at fastsætte regler der sikrer fuld gennemførelse af energieffektivitetsdirektivet i

til slutkunder med fordelingsmålere endelig er der behov for at udvide klageadgangen til energiklagenævnet i elforsyningsloven

afgørelser om netvirksomhedernes omkostninger til offentlige forpligtelser

dag og jeg ser frem til at fortsætte drøftelserne i klima energi og bygningsudvalget

af offshoresikkerhedsdirektivet der har til formål at forebygge større ulykker i forbindelse med offshore olie og gasaktiviteter samt at begrænse konsekvenserne hvis det alligevel skulle ske en væsentlig ændring er at selskabernes sikkerheds og sundhedsredegørelse udvides til også at omfatte kontrol af risici for større ulykker i forbindelse med forurening af havmiljøet samt at redegørelsen skal gennemgås mindst hvert femte år endvidere skal selskaberne informere tilsynsmyndigheden om større ulykker uden for eu endelig indføjes bestemmelser

havmiljøloven om en national beredskabsplan for indsatsen ved ulykker i forbindelse med offshoreaktiviteter nye tilsynsbeføjelser og hjemmel til etablering af en whistleblowerordning

venstre støtter alligevel vil vi gerne spørge ministeren om ministeren kan garantere at danmark

nu kommer til at belaste

ved sikkerheden til søs men vi vil gerne spørge

kan selvfølgelig ikke på den måde gamble med miljøet og derfor

og lukke alle de huller der kunne være og sikre os så godt som muligt imod at det kan gå galt

det vil højne

afhjælpning hvis der skulle være uheld og ulykker og ved en jævnlig intern kontrol kan man sige

at vi strammer op på de procedurer der er derudover skal der nogle uafhængige ind over for at

altså det her med at folk der får nys om at noget ikke er som det skal være skal have mulighed for at kunne sige det

stå klart at ansvaret for de skader der måtte ske altså miljøskader skal dækkes

tjener pengene på det hvis det går godt alt i alt synes vi det er et godt skridt et vigtigt skridt i den rigtige retning selv om sikkerheden allerede i dag er

vi aldrig sikre os for meget imod at der sker uoprettelige skader på miljøet

i den mexicanske golf for nogle år siden hvor der skete et

offshoresikkerheden her

det arbejde er mundet ud i offshoresikkerhedsdirektivet som bliver fremsat som et lovforslag i dag jeg vil gerne sige at i dansk folkeparti synes vi

er i orden både af hensyn til mennesker og ikke mindst af hensyn til miljøet når der udvindes gas

i danmark har vi jo en stor udvinding i den danske del af nordsøen

i allerhøjeste grad relevant at vi har gode sikkerhedsprocedurer her i landet lovforslaget her

skærper på nogle områder den lovgivning vi allerede har i danmark og i dansk folkeparti har vi da bestemt tillid til de virksomheder

samvittighedsfuldt sørger for at sikkerheden er i orden men derfor skal det ikke forhindre os andre i at se på om om de regler vi har

kan gøres bedre min vurdering af offshoresikkerhedsdirektivet er at det er

skærpelse på nogle områder af gældende dansk lovgivning

kan der alligevel ske uheld og det ville bare være en katastrofe hvis hvis der skete

udslip af eksempelvis olie i nordsøen så derfor synes vi at det er på sin plads

offshoresikkerhedsrådet som vi har i danmark

det her område har sæde

lovforslaget så det er vi helt trygge ved og jeg tror vi får en en forbedret

behandler nu gennemfører offshoresikkerhedsdirektivet som er vedtaget i eu

ulykke i den mexikanske golf i to tusind og ti direktivet indfører en lang række nye procedurer og redskaber af meget teknisk karakter som er med til at øge sikkerheden endnu et hak en af de vigtigste årsager til at radikale venstre kan støtte

de forskellige parter der arbejder med det her har været inddraget og støtter op om det her

er

på risici for større

man skal have en uafhængig verifikation af

det vil sige at vi vi flytter det fra klima energi og bygningsministeriet til beskæftigelsesministeriet

reglerne om ansvaret for miljøskader hvor man også

det der er omfattet af vandrammedirektivet det vil altså sige hele hele

som jeg forstår det det vil sige at vi får

fornuftig omhu det politiske system på eu niveau

i den mexicanske

vi kunne benytte lejligheden til i udvalget lige at få kigget efter

i vores område her foruden eu

er der jo så norge jeg synes det kunne være interessant lige

få det hele kigget igennem og se om vi har parallelitet eller om der er steder hvor for eksempel

til dem der tager sig af det sikkerhedsmæssige man har et fornuftigt bud på hvordan man skal løse

sammenhæng som her etableres

at man både ser de miljømæssige påvirkninger og de arbejdsmiljømæssige

håndtere det her så vi synes at

forslag til skærpelse af

fornuftige og rigtige ud når det handler om udvindingen af

at der sker et eller andet før man griber ind det er klogt at lære af de erfaringer man har gjort andre steder i verden så enhedslisten er positive

lære af disse hændelser og få indarbejdet nogle minimumskrav for forebyggelse og begrænsning af konsekvenserne når først ulykken er indtrådt de fleste kan sikkert huske hvor vanskeligt det var at få løst problemerne i den mexicanske golf det trak ud og fik enorme miljømæssige konsekvenser for hele området og også enorme økonomiske konsekvenser for

er betydelige økonomiske interesser på spil synes vi også det er klogt

på offshore olie og gasområdet således at det ikke er den samme organisation som både tager stilling til efterforskning og indvindingsrettigheder og samtidig skal vurdere sikkerhed og forebyggelse så energiministeren må leve med en reduktion

vil opgaverne og personalet i den forbindelse blive flyttet til arbejdstilsynet vi noterer os også med tilfredshed at havmiljøloven med de foreslåede ændringer skal hjemle mulighed for en national

i samarbejde med forsvarsministeriet og en præcisering af de økonomiske forpligtelser

i forbindelse med de meget store omkostninger til undersøgelse forebyggelse og afhjælpning af miljøskader naturligvis er det vigtigt med klarhed når regningen skal betales

tænkt over hvordan man kunne skærpe sikkerhedsreglerne hvordan man kunne indføre et skærpet

vægter sikkerhed og miljøbeskyttelse i forbindelse

olie og gasaktiviteter højt og heldigvis

er både sikkerheds og miljøbeskyttelsesniveauet ved indvinding af olie og gas i nordsøen allerede i dag meget højt og lovforslaget øger sikkerheden yderligere lovforslaget gennemfører væsentlige

har til formål at forebygge større ulykker som den vi så i den mexicanske golf i to tusind og ti hvor elleve mennesker omkom og der skete et omfattende oliespild fra en brønd på platformen deep water horizon danmark har i forvejen et meget højt sikkerhedsniveau i nordsøen men sikkerheden øges yderligere ved at risikoen for større ulykker forebygges bedre større ulykker omfatter i direktivets forstand også større miljøhændelser som udslip til havet som følge af brand og eksplosioner fra for eksempel brønde på anlægget den øgede sikkerhed ses især ved brøndaktiviteter hvor der som noget nyt stilles krav om at aktiviteterne skal være uafhængigt verificeret

nedbringe risikoen for en større miljøhændelse medfører lovforslaget at virksomhederne fremover

en integreret tilgang til håndteringen af sikkerheds og miljømæssige risici blandt andet stiller lovforslaget krav om at virksomhedernes kontrol med risikoen for større ulykker også omfatter kontrol med risikoen for større miljøhændelser danmark har allerede et højt beredskabsniveau i

til havmiljøet og dette fastholdes med gennemførelsen af direktivet de væsentligste ændringer i havmiljøloven er kravet om en ekstern beredskabsplan for olie og kemikalieforurening af havet og en whistleblowerordning ændringerne i havmiljøloven indeholder desuden nye tilsynsbeføjelser herunder til om nødvendigt at forbyde drift af olie og gasaktiviteter hvis operatøren ikke lever op til de væsentlige krav i lovgivningen i miljøskadeloven udvides definitionen af miljøskader på vandmiljøet således at reglerne omfatter det danske vandmiljø ud til to hundrede sømilegrænsen derudover foreslås at omkostninger til forebyggelse og afhjælpning af miljøskader som følge

olie og gasaktiviteter dækkes af rettighedshaverne lovforslaget indeholder enkelte andre ændringer som ikke vedrører gennemførelse af direktivet for eksempel at nye faste produktionsanlæg skal adskilles i såkaldte hovedområder for at begrænse konsekvenserne af større ulykker mest muligt det betyder i praksis at anlæggene skal bygges på en måde så en eksplosion i for eksempel produktionsområdet ikke kan sprede sig til beboelsesområdet derudover foreslås indsat hjemmel til at pålægge ejere af vindmøller selv at betale for støjmålinger på lige fod med ejere af

på land det bliver også muligt at klage til natur og miljøklagenævnet for afgørelser egenkontrol af støj fra vindmøller beredskab og udledningstilladelser

der blev spurgt om der her er tale om en overimplementering det

men de årsværk der lægges op til at der skal udvides med

foreliggende lovforslag hidrører alene fra implementeringen af direktivet så det er mindre overimplementeringer

tinget i dag har udtrykt for lovforslaget jeg ser frem til

disse drøftelser om lovforslagets enkelte elementer i

overimplementering helt nøjagtigt

som foreslås at træde i kraft tidligere end direktivet foreskriver så det er

af den kaliber som er en overimplementering

jo ikke noget der på den måde vurderes at have store økonomiske konsekvenser jeg skal meget gerne oversende det det er også noget som vi eventuelt kan drøfte i detaljer i

behovet for at tage yderligere initiativer til at sikre at der kommer gang i væksten i danmark det blev så til den vækstaftale som med skiftende flertal blev aftalt i juni

vi fra venstres side gerne havde set at aftalen var blevet mere ambitiøs

er mangel på kapital måske den allerstørste vækstbarriere og det lovforslag vi

unoterede porteføljeaktier det sker helt konkret på den måde at virksomhederne fremover kun skal medregne halvfjerds procent af de modtagne udbytter i deres skattepligtige indkomst det betyder en reel nedsættelse af udbyttebeskatningen for selskabers beholdning af unoterede porteføljeaktier forslaget betyder også at der sker en ligestilling af danske og udenlandske investorer og det skulle gerne være med til at øge investeringerne i danmark

bliver flere investeringer rentable og vi har absolut behov for at øge investeringerne i virksomhederne i danmark for hvis ikke vi får flere investeringer

så får vi ikke den kapital der kan være så afgørende for at virksomhederne kan vækste kan skabe flere arbejdspladser og kan sikre

lovforslaget udspringer som sagt af aftalen fra juni måned

det undrer os i venstre at regeringen må udskyde den del af lempelsen der vedrører hvor meget porteføljeselskaber skal indeholde i skat på baggrund af nødvendige systemtilretninger som det lyder i forslaget

første januar to tusind og femten men desværre først fra den første januar to tusind og seksten og nu er vi jo så langt henne i processen at der nok desværre ikke er tid til at få rettet op på det men jeg må sige

da undrer mig at det kan komme bag på regeringen når det nu er mere end seks måneder siden at regeringen præsenterede forslaget men som sagt

lovforslaget et skridt i den rigtige retning det betyder at skatten på udbytter fra porteføljeaktier lempes og det synes vi fra venstres side er en god idé

muligheder for at investere i den nødvendige udvikling og derfor begrænser det også deres mulighed for at være med til at skabe nogle af de nye tiltrængte arbejdspladser

sikre risikovillig kapital

de mindre danske virksomheder og det er jo så det der er hensigten med den politiske aftale der blev indgået før sommer og det lovforslag vi behandler her i dag

det var en aftale mellem regeringen venstre de konservative og dansk folkeparti og derfor står vi her i dag med et forslag som skal lempe beskatningen af selskabers udbytte for unoterede porteføljeaktier så de får lettere adgang til kapital

fremover bliver det halvfjerds procent af udbytterne der vil blive medregnet i danske selskabers skattepligtige indkomst modsat i dag hvor det jo er

falder beskatningen fra fire og tyve procent i år til godt femten procent i to tusind og seksten

sikrer vi også noget som er vigtigt og relevant nemlig

en ligestilling af danske og udenlandske investorer

skal vi jo se som en håndsrækning til de trængte mindre virksomheder som har ideerne til at udvikle sig vokse sig større og være med til at skabe arbejdspladser

for den aftale der blev indgået før sommer og vi støtter selvfølgelig også op om

lovforslaget om at man vil lempe danske selskabers beskatning af udbytte fra unoterede porteføljeaktier formålet er at tilskynde til at flere selskaber investerer i unoterede virksomheder og derved at gøre det lettere at tiltrække risikovillig kapital netop det at skaffe risikovillig kapital kan være meget svært specielt for iværksættere og nystartede virksomheder og med dette lovforslag tager vi et skridt i den retning og gør det nemmere det mere tekniske i lovforslaget er at fremover vil halvfjerds procent af udbytterne medregnes i danske selskabers skattepligtige indkomst i modsætning til

procent i to tusind og fjorten til godt seksten procent

lempelsen vil desuden sikre en ligestilling af danske og udenlandske investorer man kan sige at tidligere var udenlandske investorer bedre stillet end danske investorer så det er positivt at vi med dette

men hovedårsagen til dette lovforslag er at det bliver nemmere at tiltrække kapital til iværksættere og det er et formål som dansk folkeparti bakker op om så med disse ord

de generelle rammevilkår men vi var også inde at se på nogle branchespecifikke forhold

erhvervslivet er afgørende i forhold til at øge velstanden og få danmark ud af den økonomiske krise med vækstplan

og forbedrede endnu en gang erhvervslivets

forslag er det her forslag som vi behandler nu nemlig

men men det er et vigtigt skridt

det må ikke være sådan at kapitalbeskatningen herunder udbyttebeskatningen hæmmer investeringsklimaet

den mulighed der er for

vækstvirksomheder har adgang til kapital og det er vigtigt

der er et incitament for investorer til at investere i de her vigtige selskaber så samlet set

samfund er hvordan man giver iværksætterlaget mulighed for at få finansiering

hel palet af forskellige initiativer alt lige fra vækstfonden til bedre kreditmuligheder

nogle private investorer der går ind og investerer i nogle produktionsvirksomheder iværksættere

beskatningen af udbytter for unoterede porteføljeaktier gør at flere virksomheder nu får mulighed for at investere i unoterede selskaber

typisk iværksætterselskaber så derfor kan det

at det skal være lettere at tiltrække risikovillig kapital til blandt andet mindre vækstvirksomheder med forslaget gennemføres en målrettet lempelse af udbyttebeskatningen for danske selskabsaktionærer lempelsen indebærer konkret at danske selskabsaktionærer alene skal medregne halvfjerds procent af udbytterne ved opgørelsen af deres skattepligtige indkomst og deres investering i

knytte ganske få bemærkninger

til de afgivne ordførerbemærkninger i store træk

var det jo positive tilkendegivelser fra ordførerne fra fru astrid krag fra herre mikkel dencker fra

det var det også fra herre ole birk olesen som jeg kan forstå på vegne af liberal alliance indikerer at man stemmer for forslaget jeg anerkender naturligvis fru lisbeth bech poulsens indikation af at det her ikke er sfs prioritering

de rosende ord der var

den deltagelse som selvfølgelig er i aftalen men herre torsten schack pedersen var selvfølgelig inde omkring

der vil jeg godt slå fast at udbytter fra unoterede porteføljeaktier som et selskab modtager efter den første januar to tusind og femten alene skal medregnes med halvfjerds procent ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det modtagende selskab

i praksis sker beskatning af udbytter ved at det udloddende danske selskab indeholder

til skat i dag indeholdes to og tyve procent af udbyttet når modtageren er et andet dansk selskab der skal foretages en række systemtilretninger før denne indeholdelse kan nedsættes til de femten

det indebærer at der for to tusind og femten fortsat vil blive indeholdt to og tyve procent i udbytteskat på unoterede porteføljeaktier de modtagende selskaber kan indkassere skattelettelsen ved at nedsætte deres indbetalinger af frivillig acontoskat i marts og november måned to tusind og femten svarende til lettelsen

afslutningsvis skal jeg blot sige at denne regering har en stærk målsætning om at forbedre rammevilkårene for dansk erhvervsliv og dette forslag vil medvirke til at sikre vækst og ikke mindst arbejdspladser i

selv om den ikke blev så lang og

det jo giver noget bøvl men jeg vil så bare opfordre ministeren til at sikre at der så bliver gjort klart opmærksom på det her så virksomhederne der modtager udbytterne ikke lader det indgå fuldt ud i deres skatteberegning for ellers bliver der jo

den lempelse på den korte bane som

at de muligheder som ministeren beskrev

også bliver kommunikeret klart ud således at vi ikke stå i en situation hvor den lempelse vi har aftalt for nogle ikke bliver realiseret fordi skats systemer ikke kan finde ud af det og

jeg giver ordet til herre thomas danielsen

går ud på at vi udvider kredsen af kommuner der kan opnå et forhøjet

glæder venstre meget at vi her går ind og understøtter muligheden for at man kan blive boende i et område som man er glad for selv om man har fået et arbejde der ligger langt væk fra ens bopæl lovforslaget betyder at trængte kommuner ikke mister endnu flere skatteydere til kommuner der har mange arbejdspladser der er kommuner der er hårdt ramt af statens centraliseringer

statslige arbejdspladser og det er ikke en udvikling venstre bifalder

kan imødekomme de hårdest ramte kommuner med denne lov derudover vil kommunerne

få en forhøjelse af andelen af selskabsskatten fra tretten

til femten procent i perioden fjorten til seksten det skal selvfølgelig tilskynde kommunerne til at være mere mere erhvervsvenlige hvilket venstre bifalder derudover udvider vi muligheden for at videregive oplysninger til de finansielle virksomheder forslaget om at udvide de finansielle virksomheders adgang til at modtage data fra skat

efter samtykke fra deres kunder betyder

nu kan hentes digitalt og det hjælper jo

også endnu et forslag der stammer fra sommerens aftaler om

som jo blev indgået af et stort flertal af folketingets partier

det udvide kredsen af yderkommuner fra seksten til fem og tyve hvor borgere som pendler kan opnå

om de mennesker som vælger at blive boende i det vi kalder yderområderne og skabe deres liv og hverdag der også selv om

de så har en lang transporttid til deres arbejdsplads

foreslår vi med lovforslaget her også gradvist at forhøje kommunernes andel af selskabsskatten fra

frem til to tusind og seksten og endelig

et forslag om udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder

har de jo generelt været positivt stemte for at flere yderkommuner kan få andel i det

at kommunernes andel af selskabsskatten forhøjes

sidste element i lovforslaget her og

oplysninger til finansielle virksomheder det

jeg må også sige at som jeg har læst bekymringen og

pressedækningen og kan se af høringssvarene baserer det sig altså på en misforståelse om at

oplysninger kan ske i et mere vidtgående omfang end

der gives en gang det er ikke sådan et carte blanche til

gavn for kunderne men selvfølgelig skal vi tage det alvorligt når der er folk der

jeg anbefale en god læsning nemlig den pressemeddelelse som skatteministeren sendte ud om den del af forslaget

bankkunde forhåbentlig kan det bidrage til at der

i yderområderne og at kommunerne

og det indeholder en forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og en udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder omkring udvidelsen af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag

er det sådan i dag det har allerede været sagt tidligere i debatten at seksten kommuner er omfattet hvilket med dette lovforslag bliver udvidet til fem og tyve kommuner det synes vi i dansk folkeparti er rigtig positivt da det vil kunne bidrage til at fastholde og ikke mindst tiltrække flere pendlere til

kunne bo og bidrage til at opretholde

bæredygtige lokalsamfund det giver også øget mobilitet på arbejdsmarkedet hvilket jo også er rigtig godt den anden del

gradvis forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten er også et ganske fornuftigt initiativ som går ud på at hæve den andel af selskabsskatten som kommunerne får konkret hæves satsen fra tretten

det er klart at når man hæver den

del kommunerne selv får lov til at beholde øger man deres økonomiske tilskyndelse til at fastholde og tiltrække virksomheder og det er en rigtig positiv ting

vigtigt at bemærke at ændringen også har til formål at opveje at selskabsskatten er sat

gav nemlig en mindre tilskyndelse til kommunerne til kommunerne til at være erhvervsvenlige da en mindre selskabsskat medfører et mindre provenu

også færre penge til kommunerne det er dog grundlæggende en god vej at gå at kommunerne får et større incitament til at være erhvervsvenlige så derfor støtter vi naturligvis også denne del af

omhandler også et element om at give udvidet mulighed for at

oplysninger til finansielle virksomheder mere konkret

får en udvidet mulighed for at modtage data fra skat på borgerområdet efter samtykke fra kunderne de finansielle virksomheder kan efter forslaget få oplysninger til brug for rådgivning af kunden og opdatering af kundeoplysningerne det vil være et godt redskab for virksomheder i deres risikovurderinger

i en balance i forhold til virksomhedernes håndtering af personlige data og som sagt kun efter samtykke fra kunden selv så med de bemærkninger skal

af selskabsskatten op

at udvide kredsen af yderkommuner

er et rigtig godt initiativ

det gør det nemmere for kommuner

tiltrække og fastholde arbejdskraft og det er der i den grad brug for også ud fra den tankegang at at det især er områder som er udfordret som i høj grad skal

derfor er det jo vigtigt at vi giver en håndsrækning og det gør vi med det her forslag derudover

øger vi kommunernes andel af selskabsskatten jeg synes at det er en god justering i forhold til incitamentsstrukturen det her med at der er en sund kappestrid om at være den førende erhvervskommune både nationalt og inden for sin region

fra centralt hold man kan sige

ændret udligningssystemet således

kommunernes incitament til

så det her er et skridt i den rigtige retning og det

bruge finansielle virksomheder at få

kommunernes andel af selskabsskatten bliver forhøjet som nadeem farooq var inde på synes vi også er rigtig positivt i forhold til at erhvervsudviklingen jo foregår lokalt derude

tid på her er den del af lovforslaget der indeholder en udvidet adgang for banker og andre finansielle

udtalt bekymring eksempel it politisk forening og også i høringssvarene ser vi en bekymring fra for eksempel datatilsynet advokatrådet danske advokater og

under selve udvalgsbehandlingen for eksempel når datatilsynet i høringssvaret skriver at der alene kan gives en begrænset adgang til henholdsvis oplysninger

indkomstregisteret oplysninger der indgår i

restanceoplysninger og skatteministeriet så her svarer at det vil der blive taget højde for ved udformningen af ordningen betyder det så at vil blive præciseret i lovforslaget og betyder det at der ikke må være universelt samtykke

der skal foreligge et specifikt samtykke til en saglig konkret anledning at der ikke kan bedes om universelt samtykke

skal være individuelt konkrete og ikke kan bruges gentagne gange men kun i den konkrete situation at der ikke må videregives oplysninger til datterselskaber og tilknyttede virksomheder i en tid med begrundet bekymring om vores rets og datasikkerhed med hackerforbrydelser sløset omgang med data og diskussioner om omfanget af vores data

at det er bydende nødvendigt at vi vender enhver sten så vi kan være sikre på at vi beskytter borgernes ret privatliv og rets og datasikkerhed og den tryghed

at finde ude i befolkningen i foråret

efter nets og se og hør skandalen som skulle kigge på borgernes

side synes vi at det er relevant at afvente konklusionen fra regeringens nedsatte udvalg der netop skal se på det her

dette arbejde færdigt før jul da sf

virker det måske som en god idé

ret til det dobbelte nemlig to kroner denne ret til det dobbelte befordringsfradrag

vi så er der det andet element som handler om at kommunerne skal have en større andel af selskabsskatteprovenuet det stiger fra tretten procent i dag til femten

med dette lovforslag på den måde

kommunerne mere interesseret i at have et godt erhvervsklima og tiltrække virksomheder fordi de får en større andel af selskabsskatten og det støtter vi også så er der det tredje element som handler om at udnytte de digitale muligheder på skatteområdet på den måde at hvor en kunde som

før i tiden skulle give banken

og så give dem til banken så kan man nu udnytte de digitale muligheder til

kunden kan give banken en tilladelse til at hente oplysningerne digitalt

denne sidste sidste del af lovforslaget har der været

bankernes adgang til borgeroplysninger hos skat men i virkeligheden handler det jo om at

jeg kan da selv huske da jeg skulle låne til et hus hvordan jeg blev bedt om at komme med

årsopgørelse og lignende som jeg så skulle finde frem i skuffen og give til banken som betingelse for at optage et lån

som sikrer at kunden i stedet bare kan skrive under på at det er i orden at banken henter oplysningerne digitalt denne del

skal så udvides til at det kun er i lånesituationer men også i rådgivningssituationer at banken kan gøre tingene digitalt som den allerede i dag kan gøre med papir nemlig bede kunden om oplysningerne som kunden så kan rekvirere hos skat eller i skrivebordsskuffen og give til banken det kan nu ske digitalt til lettelse af både kundens oplevelse af at være

banken men også af bankens bureaukrati

det er vores indtryk

på den misforståelse at kunden ikke skulle give

ubegrænset adgang til ens oplysninger hos skat men der er faktisk kun tale om en begrænset adgang til oplysninger

og adgangen er kun

den konkrete rådgivningssituation eller den konkrete lånesituation

bemærkninger om at det kun er i de konkrete situationer og

hvis man alene tager udgangspunkt

at åbne en ladeport for bankers adgang til private oplysninger hos skat men kun konkrete oplysninger som banken kan hente efter tilladelse fra kunden

incitament for kommunerne til at sørge for

et bedre erhvervsklima i forhold til selskabsskatten og det sidste element som vil fjerne bureaukrati og lette overgangen

udvekslingen af informationer mellem borgere og finansielle virksomheder

at disse kommuner får lettere ved at tiltrække og fastholde arbejdskraft det er et godt og effektivt led i at dæmme op for afvandringen fra yderkommunerne i danmark herudover indeholder lovforslaget et andet element

at forhøje kommunernes andel af selskabsskatten for at øge kommunernes økonomiske tilskyndelse til at fastholde og tiltrække virksomheder endelig indeholder lovforslaget regler som gør det lettere for finansielle virksomheder og borgere at sikre de nødvendige oplysninger til brug for bankers rådgivning af borgerne og opdateringer af kundeoplysninger denne del af lovforslaget

noget nyt i at banker skal have kendskab til kundens økonomi når de rådgiver kunden eller opdaterer kundeoplysninger det er faktisk sådan at der er regler om at det skal de og med bankernes tab under finanskrisen i baghovedet er det da også ganske fornuftige regler forslaget giver blot kunden en lettere adgang til at give banken oplysninger nemlig ved at

inde på dette område i sin ordførertale og herunder også en række konkrete spørgsmål som jeg håber at jeg allerede nu kan afdække

konkret er det jo selvfølgelig sådan at hvordan man

afviger fra bank til bank og fra situation til situation

oplysninger om indkomst oplysninger om formue og oplysninger om gæld

rådgivning i øvrigt i banken oftest vil banken således spørge om seneste årsopgørelse de seneste tre lønsedler og oplysninger om gæld og restancer

det der er baggrunden for at de oplysninger som indgår i ordningen er årsopgørelsesoplysninger det er data fra e indkomst hvor løn og overførselsindkomster indberettes til og det er

der kan man jo sige at det er sådan at bankerne alene kan få oplysninger efter samtykke fra kunden

tale om oplysninger som bankerne allerede er forpligtet til at indhente efter reglerne på finanstilsynets område det vil sige efter bekendtgørelsen

om god skik for finansiel virksomhed om ledelse og styring

alene tale om spørgsmål om hvordan oplysningerne indhentes dermed er det altså svært at se at de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder skulle være derved at skat under disse omstændigheder og efter klart eksplicit samtykke fra kunden

der så er tale om et reelt frivilligt samtykke i forbindelse med det og der må jeg understrege at

kan få konsekvenser for en kunde hvis vedkommende ikke vil afgive de oplysninger til banken som banken

eller for at kunne opdatere kundeoplysningerne uanset om man så afleverer informationerne som det blev nævnt jeg mener det var herre ole birk olesen der

eller om man opgiver det via e skat hvis banken ikke mener at den har tilstrækkelige oplysninger til at kunne yde rådgivning

må banken undlade at rådgive hvis banken ikke mener at kundeoplysningerne er korrekte og kunden ikke vil medvirke til at banken får korrekte oplysninger vil det ligeledes kunne få konsekvenser for kunden men det vi sikrer med forslaget her

er blot at kunden på en lettere måde kan give banken de relevante oplysninger

samtykket gives efter at kunden har logget sig ind på ordningen hos skat med sin nemid og først når

registreret det her samtykke hos skat

oplysningerne overføres til banken desuden

vil kunden til enhver tid kunne gå ind i sin skattemappe og se hvilke oplysninger og hvilke samtykker der er givet og hvilke oplysninger der

blev der givet otteogtredivetusinde

at anvende den her mulighed i forbindelse med at de skulle videregive oplysninger til deres bank og

givet et samtykke til at udlevere oplysninger på den her måde fordi man havde en konkret sag typisk

oplysninger så systemet kører og fungerer og tilsyneladende ret så upåklageligt

informationer om at der skulle være problemer desangående der er

og i alt otte og tredive penge og

forudsætningen er at man laver en aftale ved

konkrete realkreditinstitut for at det her kan ske men fremadrettet

må man selvfølgelig forvente at der vil være en større interesse i at kunne benytte sig af det her men igen oplysningerne frigives kun hvis det er sådan at kunden giver sit eksplicitte samtykke og samtykket gælder kun for den ene anmodning derfor skal

også for en god ordens skyld sige at de tal jeg har oplyst godt kan dække over at der er enkeltpersoner der har

en konkret sag men altså også fordi man måske søger rådgivning i mere end ét

kan uddybe det nærmere